benny engelbrecht

beslutningsforslag nummer b en hundrede og otte mette gjerskov

beslutningsforslag nummer b en hundrede og ni og b en hundrede og ti thomas jensen

beslutningsforslag nummer b en hundrede og elleve

b en hundrede og femten rasmus prehn og line barfod

beslutningsforslag nummer b en hundrede og tolv rasmus prehn

beslutningsforslag nummer b en hundrede og tretten line barfod mfl

beslutningsforslag nummer b en hundrede og seksten

beslutningsforslag nummer b en hundrede og sytten per clausen

b en hundrede og nitten bjarne laustsen

beslutningsforslag nummer b en hundrede og tyve eigil andersen

en hundrede og en og tyve kim mortensen

beslutningsforslag nummer b en hundrede og to og tyve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

tilslutning til konkurrenceevnepagten

til den kollektive trafik ikke kun erhvervslivet har behov for en god taxidækning også private borgere der for eksempel skal hjem fra en glad aften hos vennerne har brug for at kunne ringe efter en vogn derfor har vi brug for en god taxidækning landet over i byen som på landet desværre har vi i de seneste år oplevet en snigende taxidød ikke mindst i de tyndere befolkede egne af landet mange steder på landet er det blevet svært at få fat i en taxa når man skal hjem fredag eller lørdag nat det er et problem for det gør det ikke just mere attraktivt at bo på landet dertil kommer at ifølge politiet øger mangelen på taxier også risikoen for spirituskørsel og vold i nattelivet

der behov for øget politisk fokus på at forebygge taxidøden både her på christiansborg og så sandelig også ude i kommunerne jævnfør taxiloven har den enkelte kommune en meget stor rolle at spille for at sikre en ordentlig taxidækning og inden for den nuværende lovgivning kan kommunalbestyrelserne faktisk trække på en række instrumenter til sikring af taxier i landområderne eksempelvis kan man vælge at fastsætte

takster som via en garantipulje sikrer en god betaling for landture det er den såkaldte aalborgmodel desuden kan kommunen lægge en strategi for udbud af den offentlige servicekørsel så der udbydes i mindre pakker dermed får også den lille landtaxivognmand mulighed for at byde og sikre sig et levebrød i løbet af ugen

teletaxier vinder frem som et godt fleksibelt og miljøvenligt alternativ til kørsel med store tomme busser på ydertidspunkter teletaxier er en god løsning for borgerne og teletaxierne er også med til at styrke

de såkaldte ep tilladelser erhvervsmæssig personbefordring jævnfør busloven har bredt sig med stor hast tilladelserne udstedes for nuværende centralt i trafikstyrelsen efter ansøgning og i stigende tal de mange nye ep tilladelser har i høj grad bidraget til taxidøden det er en høj pris at betale for at kommuner og regioner måske får kørt deres offentlige servicekørsel af patienter elever og handicappede en smule billigere med dette lovforslag

taxier og tilladelser til offentlig servicetrafik altså det der svarer til de nuværende ep tilladelser

med hensyn til energikrav til køretøjerne som uddannelseskrav til chaufførerne

desuden lægges der op til en lokal behovsvurdering med hensyn til bevillinger så det bliver et lokalpolitisk ansvar at sikre en god balance imellem

på den ene side og bevillinger til offentlig servicekørsel på den anden side

og lokale ansvar for taxiernes rammevilkår jeg må dog sige at venstre fortsat er bekymret for om dette tiltag er tilstrækkeligt måske er der behov for mere der kan hindre den nuværende udhuling af eksistensgrundlaget for taxier på landet derfor ser vi frem til at kigge nærmere på sagen i forbindelse med udvalgsbehandlingen af dette lovforslag

at der med det lovforslag indføres profilbeklædning langt de fleste taxichauffører har allerede en pæn påklædning der viser at de er taxichauffører det hører sig også til sådan en udadvendt funktion men der findes også chauffører som kører rundt i en påklædning der ikke hører hjemme i en taxa og hvor det er svært at se at

det skal naturligvis være sådan at kunden med det samme kan se at her er en veluddannet og serviceminded chauffør ikke mindst i en tid

desværre meldes om flere og flere sorte og uautoriserede taxier i nattelivet i de større byer og derfor ser vi frem til at vi nu får de sidste taxier med på vognen så alle ægte taxichauffører har en klar og professionel profil over for kunderne hvad enten det er borgere her i landet eller besøgende turister

pihl lorentzen siger at dette ikke nødvendigvis

jeg er parat til at slette udtrykket nødvendigvis vi er faktisk meget klar over at dette ikke er nok men vi er meget i venstre faktisk er parat til at gå noget længere i

til at få præciseret hvad

nogle fair og lige vilkår mellem taxaer

nedslagspunkt som jeg godt lige vil dykke ned i og netop fordi det er

måtte jeg ærlig talt også knibe mig lidt i armen da

jo faktisk er sådan at dette lovforslag bemyndiger selveste transportministeren

en noget centralistisk tilgang til det især

kristian pihl lorentzen selv slår på

skal være gældende siden hvornår er det blevet venstrepolitik sådan

nu skal have hvid skjorte og blåt slips på og så videre det der bare fastsættes her er at

de taxaer vi har i danmark og som er led i en autoriseret ordning skal man altså kunne se at der er tale om en taxa og der må vi indrømme at når man lander i lufthavnen i københavn

en sygeplejerske går rundt i en hvid kittel og så videre så det er der jo ikke noget unormalt i og jeg synes det er godt at man fremover kan se at der er tale om en taxachauffør så tror jeg at ministeren vil overlade det trygt til den enkelte taxavirksomhed hvilken profilbeklædning det så er bare man kan se

jeg synes det er tankevækkende at de mange

en

at transportministeren ligefrem skal ind over det

skal være blåt eller hvidt og det er da unødvendigt altså vi skal vel ikke til at

og det skal jo ikke være transportministeren der fastsætter detaljerede regler

kan sagtens lave rundtomkring i landet og man vil formentlig få forskellige profiler

profil der lader borgerne forstå at her er der altså en taxa

det synes vi er rigtig fornuftigt og det er nødvendigt vi har en tæt dialog med taxabranchen vil jeg godt sige her og det er jo taxabranchen selv

ikke mindst ovre i jylland hvor jeg selv kommer fra har jeg aldrig oplevet en taxa hvor en chauffør ikke er i en pæn hvid skjorte og man kan se det er en taxa men der er altså nogle få tilbage og dem skal vi have med og det er af hensyn til borgerne

at at man nu omdøber

andet nemlig tilladelse til offentlig servicetrafik

ep vogne med hensyn til krav til energieffektivitet chaufførernes uddannelse og så videre den ligestilling er der

taxadækning på landet og det gør man jo ved at når kommunalbestyrelsen med

bevillinger eller ost bevillinger som de

offentlig servicetrafik ost hvor mange skal man have af dem og så bliver man jo nødt til at tage stilling til lokalt

så går det ud over vores taxadækning på landet og så kan

få en dialog med sine borgere på landet om den sag jeg tror det er vigtigt

fremhævet det lokalpolitiske ansvar i den her sag jeg tror også det er vigtigt at vi får peget på at der rent faktisk er en række virkemidler man kan gribe til i dag og der har jeg selv konstateret at

nogle steder ikke er tilstrækkeligt kendskab til at man rent faktisk med

i ramme alvor at kommunerne fuldstændig neutralt

interesser og bevare taxaerne i udkantsområderne eller tror

kommunerne måske kunne forledes til at kassetænke en lille smule og dermed udstede de her ost bevillinger som jo alt andet lige

landsbyer det overlever sådan en kommunalbestyrelse næppe i det lange løb så selvfølgelig vil det her være med til at øge ansvaret men som jeg sagde i min ordførertale

var at venstre støtter lovforslaget indledningen var at man må

se på om det overhovedet duer vi har jo været rundt i mange forskellige sammenhænge og diskutere med taxavognmænd og taxachauffører

derfor vil jeg høre om herre kristian pihl lorentzen er indstillet på at i stedet for

den til hjørne og så lave en helt ny lovgivning til efteråret

jeg tror vi skal vi skal iværksætte noget nu

det haster hver eneste dag dør der taxivognmænd rundtomkring og derfor skal der handles

venstre har sine tvivl om om om det er nok og derfor er vi klar til sammen med andre partier

at kigge på om der skal mere til

servicetrafik billigst muligt for enhver pris og det er så måske landtaxierne der betaler den pris

der er det vi skal have den rigtige balance og det er vi klar til at kigge på

er jo at det her lovforslag på ingen måde løser de problemer som vi

under vores tur rundt i landet så vil herre kristian pihl lorentzen ikke være enig med mig

skal lave en eller anden form for pseudoløsning

taxaselskaber og trafikselskaber med ep

tilladelser er unfair som det er for øjeblikket da der er meget uens krav til de to typer tilladelser det er hovedsagelig selskaber i provinsen der lider under de nuværende rammer og vi risikerer derfor at aflive kørsel med taxa i disse områder hvis vi ikke skaber noget fair konkurrence siden kommunalreformen trådte i kraft er en og tyve procent af det samlede antal landtaxier i danmark forsvundet der er god grund til at frygte at stadig flere vil forsvinde i de kommende år socialdemokraterne mener

taxier skal være forbeholdt de større byer og derfor må vi sikre at der er

skal drøfte hvordan vi kommer den ulige konkurrence til livs jeg undrer og ærgrer mig dog over at forslaget først

siden forslaget var i høring i efteråret af regeringens lovprogram kunne man også læse at

skulle have været fremsat i oktober to tusind og ti når nu ministerens lovforslag har ligget klar i skuffen så længe kunne vi have håbet at det var fordi man var blevet klogere og

forbedret selv om lovforslaget ligestiller kørsel med

en tilstrækkelig løsning jeg

ikke indeholder samme vandelskrav for henholdsvis tilladelser til

for det andet indeholder lovforslaget i sin nuværende form ikke en tilstrækkelig løsning på den unfair konkurrence jeg mener nemlig ikke at vi på nogen måde løser de skæve konkurrenceforhold ved blot at overføre ep tilladelsesbegrebet fra busloven til taxaloven under betegnelsen tilladelse til offentlig servicetrafik det skyldes at

ikke stiller krav om tilslutningspligt og døgnbetjening ved bevilling til offentlig servicetrafik vil derfor fortsat kun være taxiselskabernes pligt at køre om natten hvor potentialet for omsætning er mangelfuldt det gælder især i tyndtbefolkede områder

har en serviceforpligtigelse over for borgerne i såvel land som by under et debatarrangement hos esbjerg taxa talte jeg med

få år tilbage fem taxitilladelser i dag har han blot en enkelt tilbage det skyldes siger han selv konkurrencen fra vognmænd med ep

tilladelser men han holder stædigt fast i sin sidste tilladelse for han nægter at gå over til at lade borgerne i sit lokalområde i stikken gunnar frost og andre lokale vognmænd er idealister men de er en uddøende race hvis vi ikke gør noget for det tredje er indehavere af ep tilladelser ofte små og nyetablerede vognmandsvirksomheder uden overenskomster der kan byde på offentlige opgaver med kunstigt lave priser hvis ep tilladelserne overføres til den nuværende taxilov uden yderligere regulering frygter jeg at udviklingen vil fortsætte det vil yderligere medvirke til at taxaselskabernes økonomi svækkes da de i høj grad også lever af offentlig servicetrafik det synes jeg ikke at lovforslaget tager

derudover mener socialdemokraterne ikke at det bør være op til transportministeren at udstede regler for den enkelte chaufførs påklædning forslaget

op til en helt uhørt detailregulering

mildt sagt overrasket over at det virkelig kan være venstres politik at vi folketingspolitikere nu skal være med til at bestemme farven på chaufførernes bukser og skjorte

om der skal være pressefolder i bukserne jeg kan slet ikke se hvordan den idé kan passe ind i liberal tankegang eller ganske almindelig sund fornuft og det er nu kun det sidste jeg abonnerer på

med på at vi godt kan stille overordnede krav om at taxachauffører skal være genkendelige men det må i sidste ende

til vognmændene selv at styre det er der tvister må de tages op i

enkelte taxanævn så udfordringerne løses lokalt vi har som politikere en forpligtelse til at sikre at der fortsat er taxibetjening i hele danmark og det er i den henseende nødvendigt at tage andre metoder i brug et bud kunne være at regulere på køretøjstørrelsen og typen der anvendes til en ep tilladelse vi skal huske på at grunden til at

ep tilladelsen oprindelig blev funderet i busloven var

var tænkt til anvendelse ved et køretøj til over otte passagerer selv om lovforslaget på en række områder ligestiller virksomheder med bevilling til taxakørsel og offentlig servicekørsel er det nødvendigt at forbedre forslaget forbedringerne er nødvendige for at vi kan ligestille konkurrencen mellem de to typer socialdemokraternes stemme vil derfor afhænge af hvorvidt vi kan tilføje disse ændringer til forslaget ellers vil vi ikke kunne støtte det

den radikale ordfører herre johs poulsen og gøre opmærksom på at deres synspunkter

og med rette

mange små taxafirmaer i vores udkantsområder som er meget bekymrede over udviklingen andre ordførere har været inde på

tilladelser ep tilladelser var noget som man i sin tid

dispensation blandt andet til nordjyllands trafikselskab fordi man manglede køretøjer

siden bredt sig som en pest over hele landet

står jo for erhvervsmæssig personbefordring men i daglig tale hedder det bustilladelse og det er nok den bredeste definitionen af en bus når

ser en seat til fire personer komme kørende på gule plader

problemet vi kalder det bare noget andet men det ændrer altså ikke

fire sæder i de her biler jovel jeg er opmærksom på det positive vi skal også

bliver ligestillet rent uddannelsesmæssigt

der kommer også de samme miljøkrav til køretøjerne

så langt så godt men men vi har stadig væk det problem at vi

det vil sige at det som dansk folkeparti gerne vil foreslå som et positivt indspil til debatten er

køretøj der er indrettet til mindst to kørestole det gør jo for det

regionernes og trafikselskabernes behov for

give en god sund og fair konkurrence for den eksisterende taxabranche så vi håber at vi kan diskutere det under udvalgsbehandlingen og at vi kan få trukket det derhen så det her lovforslag ikke kun bliver ren parade men reelt også tjener det formål som jeg tror det er tiltænkt

skabe en lige og fair konkurrence og sørge for at vi også har en taxabetjening i udkantsområderne dansk folkeparti foreslog sidste år på baggrund af nogle

profilbeklædning og dermed skabe større respekt om

det glæder mig meget at ministeren har taget det punkt med i

en del morskab da dansk folkeparti foreslog det men det er jo dejligt at se at

men det vil blive på bekostning af taxabevillingerne og så har vi sådan set ikke

kassetænkning og uheldige tendenser ude i kommunerne endelig er der

i hvert fald eliminere det at

lad os nu holde det i trafikstyrelsen det er det eneste rigtige

folkepartis stilling er vi ønsker nogle ændringer

der en chauffør der fortalte mig at han blev sendt fra den den sydlige del af nordjylland til slagelse for at transportere en patient fra slagelse til næstved det virker

mig som om vi har en udfordring problemet er blot det at dette lovforslag

det er også mit indtryk at ministeren har brugt en hel del tid på at overveje

er enig med socialdemokraterne og til dels også med dansk folkeparti

vi er enige om

alvorligt regeringen tager det det har ligget i ministeriet i et halvt års tid

en diskussion om hvad der er godt ved den udvikling der er sket jeg tror det var herre kristian pihl lorentzen der fremhævede teletaxa som en god og fornuftig

fire unge skal til fest i aalborg og de kører

den rigtige vej at gå skal vi ikke lige undersøge om teletaxaer er en anden måde at udhule taxatilbuddet på

herre kim christiansen foreslår at vi forudsætter

tilladelse

mulighed for at anbringe to kørestole i bilen det kan være en vej

frem at man kun kunne få tilladelse hvis man samtidig også havde en taxabevilling danske handicaporganisationer er dybt bekymrede over hvad der kommer til at ske vil

overhovedet kunne blive transporteret rundt hvis

har brug for en taxa hvor der skal være en kørestol

danske regioner er jo også noget bekymrede fordi de har et helt specielt

dækket af en enkelt kommune kan man være sikker på at der bliver bevillinger nok til persontransport

mennesker der enten er liggende eller har brug for anden hjælp med det her forslag vi så gerne at vi fik en egentlig persontransportlov således som blandt andet 3f har foreslået fordi vi bliver nødt til grundigt at få analyseret

kommer videre herfra vi har nogle trafikselskaber der er voldsomt presset på økonomien og som derfor springer til nogle løsninger som på sigt er uhensigtsmæssige for taxabranchen vi har nogle vognmænd der presses på prisen med det resultat at de ikke kan tilbyde deres chauffører en ordentlig løn og derfor kan vi se at de bliver nødt til at afskedige chaufførerne og

få tingene til at hænge sammen så længe deres kontrakt gælder samlet set har vi altså brug for et langt mere grundigt og alvorligt analysearbejde

der undrer det mig lidt at man ikke i langt højere grad har været åbne over for at trafikselskaberne og regionerne skal ind i den endelige beslutning om hvor mange tilladelser

lidt overvejelser om hvad vi i hvert fald skal i gang med og jeg tvivler meget på at vi kan nå at blive færdige på den her side af

et miljøvenligt parti og

at man i stedet for at køre rundt med store tunge tomme busser

små vogne som er mere fleksible og egentlig giver en bedre service til borgerne der er et konkret eksempel i varde kommune hvor man sparer op til seks hundrede kroner for hver times buskørsel

eller for den sags skyld trafikselskaberne

hvis ens klarsyn af anden grund skulle være begrænset det er jeg sådan set fuldstændig enig i men spørgsmålet er om vi ikke kan klare det med mindre end en mulighed for at den til enhver tid siddende transportminister kan udstede et direktiv for hvordan påklædningen skal

med et liberalt sindelag og nøjes med nogle generelle retningslinjer

taxaselskaberne så kan leve op til men vi ved jo ikke hvad vi

uniformsintentioner

en kommende transportminister skal kunne få

bare anbefale venstre og konservative

kunne ske hvis det blev en rigtig socialist der blev transportminister

det kunne føre til af uniformer så prøv nu at formulere det her sådan at det er nogle brede retningslinjer som branchen selv skal leve op til det tror jeg er det klogeste

om uniformsdirektiver og den slags er for meget selv

det andet element i lovforslaget nemlig det der handler om de her ep tilladelser altså jeg er jo enig i at en del af problemet er beskrevet rigtigt i lovforslaget nemlig at de her ep tilladelser har været med til at undergrave muligheden for at drive taxavirksomhed særlig i tyndtbefolkede dele af landet

er et rigtig rigtig stort problem for vognmændene og chaufførerne men jo også for de mennesker der bor i de her dele af

uanset om man råder over en bil eller ej

rigtigt set at der her er en udfordring et problem som vi skal prøve at

på andre områder har givet en række udfordringer og vanskeligheder vi kunne

uudsletteligt indtryk på folk

at de her ep tilladelser er blevet brugt til at dumpe priserne fordi nyetablerede vognmænd har etableret sig uden overenskomster og uden ordentlige arbejdsforhold

findes inden for transportbranchen og det er i forvejen ikke nogen guldgrube at være taxachauffør

udsætter vognmænd som har ordnede forhold og organiserede forhold

konkurrence så jeg synes det er meget vigtigt at få gjort noget ved

der er da også elementer i lovforslaget der peger i den rigtige retning

er på tide at vi ser persontrafikken som en helhed

nogle store forandringer i persontrafikken

ændre den kollektive trafik sådan at den tilpasser sig de geografiske

og på den anden side forsøger man altså også at opretholde

der findes et velfungerende taxasystem som også er landsdækkende jeg tror

hvis man skal løse denne udfordring på tilfredsstillende vis

kommer uden om at lave en samlet lovgivning for persontrafikkens område

at det når man ser på lovforslaget og

sådan set også lidt enig i det når venstres ordfører siger at vi har et stort problem hvis vi ingenting gør i den nuværende situation

befinder sig i en akut situation som der skal gøres noget ved

skidt ting hele tiden at lave hovsaløsninger som gør at man forsøger at løse et akut problem så opstår

løst det tilfredsstillende og så videre så jeg vil i hvert fald sige at forudsætningen for at enhedslisten kan ende med at støtte det lovforslag ligger her er at der

præcisering sådan at vi sikrer at lovforslaget reelt kommer til at løse

det er selvfølgelig præget af en vis form for tidspres fordi det er blevet fremsat relativt sent og bliver behandlet relativt sent

at vi har brug for at se på det her område som helhed og altså overveje hvordan vi

en samlet regulering af persontrafikken i danmark

den ene løsning oven på den anden og

ikke nødvendigvis det mindst bureaukratiske men selv om vi ikke er særlig tilfredse med forslaget som det ligger

har nemlig to elementer

tilladelser til offentlig servicetrafik 2 krav til beklædning af førere af taxier

sidste element jeg tænker på når jeg siger aprilsnar der er mange der ikke har troet at det var rigtigt når de har læst om det i medierne i dag man lad os starte med det seriøse først nemlig tilladelserne til offentlig servicetrafik der kan liberal alliance støtte op om den af regeringen fremlagte model

nogle bedre konkurrenceforhold

det også er muligt for taxivognmænd i de tyndt befolkede områder

få en økonomi under deres forretning vi har dog også hørt nogle af de bekymringer der

dansk folkeparti her i debatten

det der skal til for at få et flertal også

i forhold til den anden del der handler om påklædning for taxachauffører kommer det næppe som nogen overraskelse for nogen at liberal alliance under ingen omstændigheder kan være med til

forslag der indeholder krav om bestemt påklædning for taxachauffører

der var krav til advokaters påklædning så man vidste at det var en advokat man

ikke være rart at der var krav til i større grad er i dag folketingsmedlemmers påklædning så man vidste var et folketingsmedlem man mødte

påklædning af taxachauffører skyldes det måske at netop folketingsmedlemmer har langt mere kontakt med taxachauffører end den brede del af befolkningen og derfor er det måske et sted hvor man er mere opmærksom på lige præcis den problematik men for at sige det som det er den seriøse del af forslaget om

mere aprilsnaragtige del af forslaget der handler om krav til beklædning af førere af taxier kan vi ikke støtte

virkelig er at det er lige meget

de rullet nogle gange bliver der så stukket to hundrede kroner sort og

til at der blandt andet skal være tydeligt førerbevis så man kan se hvem chaufføren er

og identifikation på den måde

også andre måder som bilen altså selve vognen er markeret som

så jeg mener at det er at gå alt for langt at vi herinde på christiansborg skal sidde og bemyndige transportministeren

hvilken beklædning de der så måtte køre den pågældende vogn

uniformsbestemmelser og at der nu skal være en ensartet

om at en autoriseret taxachauffør skal have

tre hundrede forskellige versioner af den

tale om

man skal ikke sørge for at det skal være på en bestemt måde man skal bare kunne

jeg ved ikke hvad der er baggrunden for det her er det

taxachauffører ikke var pænt nok klædte at de spiste for meget i bilerne og hvad ved jeg

man har fået lusket det ind i forslaget som ellers er ganske udmærket

et udtryk for det som vi ser i samfundet generelt nemlig at folketinget beskæftiger sig med ting som er fuldstændig ligegyldige i stedet for at diskutere de ting

finde god vejledning hvis man man fandt den mail frem som er sendt rundt til ordførerne fra

dansk taxi råd støtter forslaget om at give ministeren bemyndigelse til at stille krav om at taxierhvervet skal være let genkendeligt dansk taxi råd støtter altså uniformskravet og hensigten om at sikre en vis genkendelighed hos taxachaufførerne

tid på at diskutere eller skal vi ind over det fordi det er den

når nu dansk taxi råd har den holdning

skal diskutere længe om vi kan imødekomme det jeg synes jo bare at

det er jo sådan set lidt omvendt af det som herre simon emil ammitzbøll fremkom med nemlig at det skulle være noget med at vi

har bekræftet at de støtter forslaget om at give den bemyndigelse

til ordførerne for modtagelsen af lovforslaget selv om jeg må sige

vi kom noget rundt og jeg mener at de der måtte have

et lille spørgsmålstegn ved hvorfor det har taget lidt tid at få lovforslaget frembragt

forstå på debatten her at vi har mange ender det må man sige

lige fra om vi har tillid til kommunerne til om

teletaxa skal ændres og og så videre

med lovforslaget flyttes administrationen af visse tilladelser der i dag administreres efter busloven til taxiloven og det er jo de her såkaldte ep tilladelser som omfatter motorkøretøjer

befordring af højst ni personer føreren medregnet som er udstedt i tilknytning til

set godt alle de bemærkninger der falder om at netop taxierhvervet er presset og at de her ep

tilladelser spiller en afgørende rolle det er også derfor vi

fremtiden kalder vi så de her tilladelser tilladelse til offentlig servicetrafik fordi der er tre formål med det

for tilladelse til offentlig servicetrafik og taxitilladelse hvor det er praktisk muligt for det andet at give kommunerne mulighed for at vurdere behovet for tilladelse til offentlig servicetrafik ligesom vi

endelig indsættes en bestemmelse om at transportministeren

for at opnå en bedre ligestilling og dermed mere fair konkurrencevilkår som jo

der stilles energi og miljøkrav til køretøjer der anvendes til kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik ligesom de krav der i dag stilles til køretøjer der anvendes til taxikørsel limouisinekørsel og sygetransport

ligesom de krav der i dag gælder for førere af taxier limousiner og sygetransportkøretøjer

at kommunalbestyrelsen kan fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik det sker ud fra hensynet til at sikre en tilfredsstillende betjening herunder taxibetjening inden for hele kommunens område hvis kommunen vurderer at

lidt tankevækkende at vi nu i dag diskuterer

jeg står jo tit her på talerstolen og får at vide af

man skal stole på kommunerne man skal ikke sådan gå ind og gøre noget ved kommunerne

holdt store følelsesladede indlæg heroppefra om hvor stor tillid man skulle have til kommunerne

tillid til at kommunerne selv kan finde ud af hvor mange tilladelser de vil give set i lyset af at de gerne have at deres landområder bliver taxibetjent

store spørgsmålstegn ved om kommunerne vil deres egne landdistrikter det godt jeg vil godt sige ved denne lejlighed at jeg

en i loven

at der i taxaloven indsættes en bestemmelse om at transportministeren bemyndiges

det skal bidrage til at fastholde en høj kvalitet og lette genkendeligheden af førere af taxier og bemyndigelsen vil blive udmøntet i en bekendtgørelse hvor der vil blive fastsat mindstekrav til chaufførernes beklædning

brugt en del tid på det til lige

siger der kan for eksempel være et krav om at tøjet skal være forsynet med et tryk eller et emblem der skal bæres tydeligt hvoraf ordet taxi eller navn og logo på det bestillingskontor som taxien er tilsluttet fremgår

godt høre på visse ordførere at det er et helt urimeligt krav at stille men jeg synes jo ikke der er noget overraskende i

det kan man misbruge ja der må man sige det har man

al lovgivning og så videre afhænger jo af om nogle har tænkt sig at overholde det

taxi råd forstået at det store problem er at man i den konstruktion der er hvor man tilmelder sig et bestillingskontor ikke samtidig

skal overholde det her medmindre det står i loven

mindst bureaukratiske måde man kan nemlig ved at man bemyndiges til det hvis ikke

hvis det her er noget som er

som jeg kommer til at kæmpe for jeg har sådan set bare imødekommet

kan være en rimelighed i at man kan stille et krav til dem der ejer taxaerne

vi også kan se det er en taxa vi er ude at køre med og hvis nogen ordførere siger det er en helt

at

i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelsen og nu sige til dem

jeg håber de får skrevet helt tydeligt hvordan de gerne vil have det for jeg er helt sikker på at

det kommer til at stå sådan som man selv skriver

nødt til at sige at jeg beskæftiger mig

tolker som at der under de givne omstændigheder er fundet en rimelig balance i lovforslaget idet holdningerne tjener modsatrettede hensyn jeg forstår

spurgt ind til og jeg er positiv over for det

også gerne diskutere om der er nogle enkelte elementer

er flere parter i det her den ene part er selvfølgelig taxavognbranchen

tilladelser for det er vigtigt at vi kan få konkurrence når vi bestiller vores sygetransport og persontransport i øvrigt så det vil vi have så det er klart at vi har forskellige hensyn vi skal veje op imod hinanden og

gode ting vi kan finde ud af sammen

det står mig ikke helt fuldstændig klart om der er et flertal for forslaget som

det ligger lige nu og her men

der skal til men jeg er bare nødt til at sige i høj grad

at en vognmand der ønsker en tilladelse til offentlig servicetrafik skal indhente

men det er jo altså til trods for at kørslen for de regionale

stoler på kommunerne men fordi vi synes det

har en forretningsadresse i for eksempel region nordjylland skal indhente en tilladelse i sin egen kommune hvis han kører for et trafikselskab i region midtjylland

selv et eksempel på en vognmand fra thisted

så bliver tingene så grænseoverskridende for kommunerne at det

kommuner at overskue den her kompleksitet det går

at ministeren godt kan forstå vores bekymringer

at give en ep tilladelse er det fordi vi tror på

indenrigs og sundhedsministeren får ordet og taletiden er forlænget

har ingen planer om at nedlægge regionerne ansvarsfordelingen mellem staten og regionerne er ganske klar regionerne har ansvaret for sygehusene den behandlende psykiatri de praktiserende læger og det øvrige sygesikringsområde staten har ansvaret for den landsdækkende koordinering og de overordnede rammer og krav kommunerne har ansvaret for forebyggelse pleje og genoptræning

ikke foregår under indlæggelsen

at ikke alle respekterer denne ansvarsfordeling

i aviserne hvor driftsmæssige dispositioner på et hospital lægges på regeringens bord

hvor alle adspurgte ordførere mente at det var regeringens ansvar at der var en mand der måske blev overflyttet til et sted hvor han ikke kunne blive hjulpet på toilettet se hvis det er ordførernes mening at det er regeringens ansvar så skal man skynde sig

borgerne bliver jo helt forvirrede hvis de tror at det er regeringen som styrer detaljerne

så må de jo tro at de skal gå til regeringen når der er noget galt

på min brevbunke at det er der mange der tror

selvfølgelig i når de hører folketingspolitikere sige at det er regeringens skyld hvis man har foretaget en eller anden disposition som måske er forkert

man kan ikke på en gang gå ind for at bevare regionerne og samtidig give regeringen ansvaret for hver eneste disposition hvis et parti

jeg svare som statsministeren også har

man vil have regionerne nedlagt for som statsministeren sagde det koster kun et ord

den seneste økonomiaftale synes jeg var et godt skridt i retning af styrket økonomistyring og overholdelse af budgetterne den sikrede flere penge den sikrer en fortsat

at ressourcerne forvaltes

på den baggrund tage ansvaret på sig

der er store forventninger til sundhedsvæsenet derfor er det også det eneste område i det offentlige som får lov

at vokse år for år også sidste år skete der en vækst i antallet af læger og sygeplejersker på hospitalerne

danske regioner offentliggjorde for få uger siden deres forventninger til regionernes regnskaber for

hvis de tal holder så viser de at regionerne har taget opgaven på sig og har fået bedre styr på sygehusenes økonomi efter de store overskridelser der har været

selvfølgelig skal unødig administration undgås og jeg kan forstå at det er det forslagsstillerne er ude på

også gerne understrege at det selvfølgelig er både statens og regionernes opgave at trimme administrationen mest muligt og at undgå

trimme administrationen og undgå dobbeltfunktioner uden at nedlægge regionerne

udtale min anerkendelse af at

regionerne har haft held til at behandle flere og flere patienter

jeg så for nylig en udmelding fra region syddanmark om at man i løbet af det kommende år vil effektivisere for tredive million

og sende flere opgaver i udbud og foretage visse besparelser

som fører til en trimning af organisationen ikke på bekostning af patienterne men til fordel for patienterne for det betyder jo at man kan hjælpe flere patienter for de samme penge

selv om jeg har stor tiltro til mine egne evner og selv om jeg i og for sig er stolt over den enorme tiltro der er til at jeg kan styre

vil jeg godt advare imod at man

styret system skal jo også være følsomt over for borgernes ønsker over for regionale forskelle og så videre

jeg synes man må tage hatten af for at regionerne har fået samlet specialerne på færre hospitaler og derved gavnet behandlingen af borgerne at der så har været vild uenighed om hvor et

eller et par af hospitalerne lige præcis skulle placeres er en helt anden sag men selve øvelsen hvor vi samler behandlingen på færre enheder men hvor der til gengæld er alle de eksperter

bred opbakning til og borgerne ved godt at når der skal skæres

er det mere trygt at komme hen et sted hvor man ved de bedste eksperter findes det er gået op for borgerne for længst

produktiviteten er steget i regionerne det tager jeg også hatten af for og blandt andet derfor er ventetiderne faldet og

i to tusind og et til nu fire og halvtreds dage og de fleste af dem der skal vente fire og halvtreds dage har jo selv foretrukket at vælge det nærmeste hospital frem for at benytte deres udvidede frie hospitalsvalg

regionerne har netop fremlagt et stort forandringsprojekt med fokus på at løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet et af projektets pejlemærker er at forebygge fejl reducere spild og etablere samarbejde på nye områder

indbefatter samarbejde med kommunerne

samarbejde mellem regioner og kommuner er nok i virkeligheden det største problem i øjeblikket for mange borgere falder ned i den revne der er mellem regionerne og kommunerne og

på denne baggrund må jeg selvfølgelig også afvise liberal alliances andet beslutningsforslag som pålægger regeringen at gennemføre en undersøgelse af konsekvenserne af en nedlæggelse af regionerne det fremgår af det jeg har sagt at det er de politiske holdninger her i tinget som afgør om regionerne skal nedlægges hvis det her i tinget bliver fast praksis at hver eneste lille disposition der kan diskuteres er et regeringsansvar så skal man nedlægge regionerne

regionerne det kom måske mest som en overraskelse for mig at det

ministerens tale at regionerne

eksisterede tilbage i to tusind og et fordi man taler om udviklingen

og hvor fantastisk regionerne har gjort det

sammenligne med i dag hvis man endelig skulle have et realistisk billede og

hvis man er så sikker på at regionerne er en god idé hvordan kan det så være at man afviser b en og firs som jo bare

undersøgelse af de økonomiske konsekvenser af at nedlægge regionerne

hvor samfundsøkonomisk gavnligt det er at bevare regionerne med den glæde der er fra ministerens side

at vi kan se hvad økonomien egentlig er

forskere på universiteterne hvis regeringen nu starter et stort forskningsprojekt vil alle jo opfatte det som om

jeg vil ikke bidrage til den slinger og den tvivl om fremtiden som det kunne føre til og især vil jeg ikke bidrage til at regionsmedlemmerne derved kunne fristes til at fralægge sig ansvaret fordi staten nu er i gang med at overtage det min pointe er at det er en rent politisk beslutning om man mener at ansvaret for hospitalerne skal forankres centralt eller regionalt og den beslutning er regeringen altså ikke klar til at tage endnu og derfor synes vi ikke at det er klogt at starte sådan en analyse

af såvel liberal alliances som det konservative folkepartis skatteoplæg men den er ikke i stand til at beregne konsekvenserne eventuelt fordelene ved at have regioner som man selv har indført

imponerende jeg forstår

hvis man er så glad for de regioner som der bliver sagt så lav dog beregningerne af om det vil være en fordel

ulempe økonomisk at nedlægge dem

vi jo om et års tid alle sammen kunne se at ministeren

ministeren frygter at ministeren

at offentlig udgift at bevare regionerne

oprettet af effektivitetsgrunde og kommunerne har vi heller ikke af effektivitetsgrunde vi har dem af demokratigrunde det er for at borgerne skal føle sig repræsenteret og have en kanal hvorigennem de kan få indflydelse på den offentlige sektor

derfor min tale lagde så meget vægt på om folketinget respekterer

regeringen det overordnede ansvar

fungerer under jeg lagde også meget vægt på at netop regionerne er det eneste område der får lov at vokse med to realprocent om året ud over pris og lønstigninger

og herunder

man som borger møder i sundhedsvæsenet

to spørgsmål

sikkerhed når det gælder visse undersøgelser

nu bliver der en mere regelmæssig inspektion

over for de private og vi har indskærpet at regionerne skal øge inspektionen over for de offentlige sådan er der et delt ansvar for kvaliteten og det delte ansvar

fået en lille smule kolde fødder over deres egne forslag i folketingssalen i hvert fald forekommer det jo en anelse pudsigt at man i det ene beslutningsforslag mener at regionerne skal nedlægges og opgaverne deles mellem stat og kommuner færdig punktum alt imens man i det næste beslutningsforslag foreslår at man først lige laver en undersøgelse af konsekvenserne af at nedlægge regionerne noget tyder med andre ord på at selv forslagsstillerne er kommet lidt i tvivl om om det lette svar på alle de svære udfordringer nu også er så let endda eller hvad man har vel lov til at håbe

i liberal alliance synes det er vigtigt at man nøje overvejer konsekvenserne inden man med et fingerknips foreslår at gennemføre markante ændringer af den omfattende kommunalreform som kun har godt fire år på bagen når det så er sagt vil jeg gerne medgive forslagsstillerne at det engang imellem forekommer vanskeligt at placere det politiske ansvar på sundhedsområdet og nej her tænker jeg ikke kun på visse regionspolitikere

flinke til at dukke hovedet gå i flyverskjul eller pege fingre ad christiansborg nej her tænker jeg lige så meget på den stribe af christiansborgpolitikere

forsøger at placere ansvaret for alverdens lokale driftsmæssige dispositioner på regeringens bord selv om ansvaret rettelig var og er

ikke længe siden at oppositionen pludselig mente at det nu var statsministerens skyld at der blev afskediget medarbejdere på herlev

selv om man sort på hvidt kunne læse af dagsordensmaterialet i region hovedstaden som altså har ansvaret for herlev

i merforbrug for flere hospitalers vedkommende er ubalancen især en følge af at virksomhederne har haft forventning om en større aktivitet som ikke er realiseret samtidig med at udgiftsniveauet ikke er tilpasset hertil citat slut eller sagt

mere personale end der var patienter til i situationer som disse at man en gang imellem kan undre sig særlig når man samtidig kan mindes en regionsrådsformand

nogen skal jo slå i bordet et kort øjeblik fristes man til at spørge om

de driftsmæssige dispositioner som man nu engang har ansvaret for og som man også insisterer på fortsat at have ansvaret for men nej det er selvfølgelig nemmere at give regeringen skylden for at man flere steder havde ansat mere personale end der var patienter til sådan er det jo og efter søndag kommer altid mandag men når liberal alliance

med den ene hånd skal nedlægge regionerne og med den anden hånd skal undersøge konsekvenserne af en sådan beslutning

er det helt korte svar at vi i venstre ikke har planer om at ændre på den kommunalreform som i øvrigt hviler på et omfattende forarbejde

alternativ til regionerne hvor altså regionernes opgaver deles mellem stat og kommuner det vil sige med kun to politisk administrative niveauer i danmark forefindes derfor allerede i strukturkommissionens omfattende

dannede afsæt for netop kommunalreformen

blev der i to tusind og to gennemført en omfattende strukturreform af det norske sundhedsvæsen hvor man skabte et statsligt sundhedsvæsen med det formål at forbedre økonomistyringen

man igennem en længere årrække har måttet konstatere massive budgetoverskridelser til sammenligning hermed tyder regionernes foreløbige forventninger til regnskabet for to tusind og ti at man har formået at få styr på sygehusenes økonomi samtidig med at ventelisterne vel at mærke er faldet og aktiviteten på landets sygehuse er steget sluttelig vil jeg derfor gerne bakke op om ministerens fokus på de resultater som regionerne foreløbig har opnået i løbet af deres ganske korte levetid vi er bestemt ikke i hus nye udfordringer opstår og vi skal naturligvis løbende være opmærksomme på om ting kan gøres bedre i forhold til den struktur som vi kender i dag det afgørende er i sidste ende at regionerne lever til det ansvar som de nu engang har fået og at vi i folketinget også respekterer den ansvarsfordeling lad det sidste være en stilfærdig opfordring på sådan en forårsfredag og jeg skal på den baggrund meddele at vi i venstre ikke kan

vi stiller ganske almindelige spørgsmål til ministrene gennem folketinget

set derfor at vi har et ønske om at se om man så gennem

at svare på de økonomiske konsekvenser hvis man er så skråsikker som både

er fremfører at det er så fantastisk med disse regioner hvorfor er man så bange for

hvilke konsekvenser der vil være for dansk økonomi

og lad os se om man så også har ret når man har

lavede og som dannede baggrund for kommunalreformen

godt og omfattende indblik i hvad det er for nogle forskellige modeller man kan operere i forhold til

og her står det sådan set meget klart sort på hvidt hvad det også er der vil være konsekvensen hvis man følger liberal alliances forslag derfor tillod jeg mig også i min ordførertale i al stilfærdighed at påpege

er for nogle erfaringer man har fra for eksempel norge hvor man har gennemført en sådan ændring

markante budgetoverskridelser den norske rigsrevision har også markant kritiseret den manglende økonomistyring efterfølgende og fremhævet at den stærke centralisering og den deraf manglende kontakt med det lokale niveau har medført

at overholde budgetterne så jeg synes

været med til at installere flere hundrede ekstra politikere end der er brug for

at nedlægge de fem regioner altså tre niveauer i et land på danmarks størrelse også ret ambitiøst men det jeg siger er faktisk i liberal alliance vil vi gerne lade os påvirke af virkeligheden

andet derfor at vi foreslår at vi ser på at få lavet nogle beregninger der

borgerne vil spare skattekroner fru sophie løhde og venstre tror noget andet helt fair men lad os dog undersøge det ud fra den virkelighed man konkret har kendt de sidste fem seks år

vi kan blive klogere men regeringen er åbenbart bange for at få viden frem i denne sag

nu om hvorvidt man synes det er en god idé at der også er

styringen af det danske sundhedsvæsen på et regionalt niveau

en opfattelse af at der er en masse overflødige regionspolitikere som bare skal fjernes men i venstre synes vi nu engang

at der også er sager i dag som besluttes gennem en demokratisk proces med direkte valgte regionspolitikere som borgerne efterfølgende kan stille til ansvar for de driftsmæssige dispositioner

hvis man vælger den statsmodel som liberal alliance argumenterer for derudover tror jeg rolig

udvide folketingssamlingen betydeligt hvis det var at vi også skulle til

behandle alle sagerne fra regionsrådene herinde i folketinget og dermed sidde og gøre en række lokale beslutninger til genstand

ansvar for økonomistyringen så er det jo desværre

fra svangreomsorgen hvor sundhedsstyrelsen har nogle

at sundhedsstyrelsen anbefaler er førstegangsfødende og føder ambulant

at kommer en jordemoder

og fem til seks hundrede og fire

handler om at tage ansvar

at prioritere inden for de overordnede økonomiske rammer som man har til rådighed i regionerne

fru julie skovsby skulle komme på banen med en melding om det modsatte nemlig at man rent faktisk ikke synes regionerne skal tage det ansvar men at det er regeringens så må vi jo have en debat derfra jeg har bare ikke hørt

rammer til at give det tilbud der skal gives

skåret ned på de forebyggende hjemmebesøg fra sundhedsplejersken

voldsom stigning

eller i en given region ja så synes jeg socialdemokraterne skal tone rent flag og meddele at man ønsker at regeringen skal tage ansvaret for regionernes økonomiske dispositioner så kan fru julie skovsby jo

næste gang på det her beslutningsforslag jeg synes ærlig talt man skylder et rent

gøre enhver lokal beslutning til genstand

det synes jeg måske er

at vi socialdemokrater ikke kan støtte forslaget da vi ønsker at udvikle og ikke at afvikle det regionale demokrati

med borgernes sundhedsvæsen som er en helt central del af vores velfærdssamfund og derfor skal regionspolitikerne have reel indflydelse

derfor har vi socialdemokrater også fremsat og fået behandlet vores eget forslag om at give danmarks fem regioner langt større frihed samt politisk indflydelse desværre ønskede regeringen ikke at gå denne vej

i dag vil vi formentlig se at regeringen heller ikke ønsker at gå den

ser vi en regering som er handlingslammet

bare lader stå til situationen er nemlig den at støttepartiet dansk folkeparti og det konservative folkeparti ønsker regionerne nedlagt hvorimod det andet regeringsparti venstre officielt ønsker at bibeholde de fem regionsråd

som ikke er deres ansvar bevidst

vi har et regionalt demokrati og problemet

bare løses ved at nedlægge regionerne

hvor regeringen lægger de overordnede økonomiske rammer og

under staten eller som private foretagender med professionelle bestyrelser

et professionelt bestyrelsesmedlem og en folkevalgt politiker er demokratiet

ved at komme til orde ligesom vi formentlig også vil se en yderligere centralisering af vores sundhedsvæsen hvis regionerne nedlægges i den region hvor jeg kommer fra region syddanmark har man forud for regionens samlede sygehusforlig haft en utrolig bred folkelig debat om fremtidens sygehusstruktur regionsrådspolitikerne deltog i de mange debatmøder rundt i hele regionen og var i god debat med faggrupper

og samme melding har vi da også hørt fra andre regioner og jeg tror

der kan samle så mange mennesker til en folkelig og politisk debat

i region syddanmarks tilfælde kommer med sit ekspertudvalg og vælger fuldstændig at overrule et samlet regionsråds beslutning

om nedlæggelse af regionerne ønsker vi i sagens natur heller ikke at støtte forslaget om en undersøgelse af konsekvenserne af nedlæggelse af regionerne

herre simon emil ammitzbøll et debatindlæg med en overskrift der hedder ro på torben lund

alliance har givet regeringen en frist på to uger til at komme med en redegørelse vi skriver ingen konklusioner på forhånd

i hvor liberal alliance både fremsætter et forslag

konsekvenser nedlæggelse af regionerne vil have må man sige

herre johs poulsen meddele

jo bestemt jeg har forstået at det er meget vigtigt for socialdemokraterne at der er tre administrative niveauer i et land med fem

indbyggere og det er jo et synspunkt man kan have især hvis man har så mange partimedlemmer så man ikke ved hvad man skal beskæftige dem med

proppe ind i nogle regioner der alligevel ikke er særlig interessante for almindelige mennesker og borgere

er alliance stiller et forslag

der handler om at folketinget pålægger regeringen at gennemføre en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser er en nedlæggelse af regionerne

med regioner kunne man jo se frem til en beregning der viste at det var en god forretning

forankring det er demokratiet

konsekvensen vil være vi frygter jo

den enkelte borger vil modtage det er nogle af de kriterier der er utrolig vigtige for os og de

ikke nævnt i det her her beslutningsforslag det går jo udelukkende

en voldsom konsekvens hvis man nedlægger regionerne

at konsekvenser af en nedlæggelse af regionerne hvis det kan friste socialdemokraterne til at stemme for

i folketinget for det jeg håber socialdemokraterne er villige til at indgå i

paradeargument for at skubbe os væk

jeg har lagt op til en sambehandling gør at man så siger uha så kan man ikke tage stilling individuelt til de to

hvordan det kan være at socialdemokraterne synes det er rimeligt at regeringen bare

nægte at finde ud af de økonomiske konsekvenser

jo på ingen måde er inkluderet i

analysen og det er det jeg synes

er vigtigt hvad betyder nedlæggelse af regionerne for det demokrati vi har hvad betyder det for det sundhedsvæsen

ville regeringen og dansk folkeparti have besluttet at nedlægge akutmodtagelsen på svendborg

centralisering af vores sundhedsvæsen hvis vi ikke har den folkelige forankring i vores demokrati

og hvor man også har inkluderet

serviceniveauet vil blive og hvilke sundhedstilbud borgerne vil modtage så kan jeg være åben

skatter eller om det er frihed til at at regionerne kan sætte patienternes en måneds behandlingsgaranti ud af kraft sådan som s

demokrati er blevet behandlet her i folketinget og blev desværre

af venstre konservative og dansk folkeparti

handler især om en regional fuldmagt det handler om den måde demokratiet arbejder på i regionerne altså oprettelse af særlige

at nedsætte et udvalg der kan kigge på

og punkt to at regionerne skal kunne sætte patienternes en måneds behandlingsgaranti ud af kraft

vi ønsker en differentieret behandlingsgaranti vi ønsker at

helt personligt at der er andre operationer som man godt kan vente i op til to måneder

eksempelvis to måneder inden man kommer til

ordfører siger at i næste periode

at styrke regionernes kompetencer der

meget omfattende beslutningsforslag med flere forskellige

tiltag og jeg kunne ikke nå at nævne dem alle

i folketinget og fået det behandlet og de konservative kunne desværre ikke støtte forslaget

strukturreformen i to tusind og fem det er jo

og dansk folkeparti der har besluttet at

store store ændringer jeg mener at vi skal

præcise og konkrete forslag som vi socialdemokrater har fremsat for hvordan vi kan udvikle regionerne

og så skal vi i den kommende periode se hvordan det virker se hvilken rolle regionerne skal have

den opfattelse at for mange kokke fordærver maden og det gælder også i det her tilfælde df har aldrig været fortaler for at det danske samfund skal styres af både kommuner regioner og folketing i forbindelse med forhandlingerne om kommunalreformen kæmpede vi hårdt for at der kun skulle være to forvaltningsled nemlig kommuner og folketing det lykkedes som bekendt ikke

men stadig tre forvaltningsled næste skridt i forvandlingen af det kommunale danmarkskort må være at afskaffe regionerne de opgaver som regionerne i dag varetager kan forholdsvis uproblematisk fordeles mellem staten og kommunerne således at staten overtager ansvaret for hospitalsvæsenet

kommunerne overtager ansvaret for de fleste af de resterende opgaver herunder blandt andet den kollektive trafik

fem millioner indbyggere det er to millioner færre end der bor i london det er helt vanvittigt at have fem regionale enheder til at varetage det danske sundhedsvæsen det er uhensigtsmæssigt fordi de regionale enheder konkurrerer mod hinanden i stedet for at skaffe den bedste behandling til borgerne sådan som vi for eksempel har set det i det tilfælde hvor region sjælland har valgt at sende deres patienter inden for en række områder til behandling i region syddanmark

julie skovsby i stedet for i region hovedstaden hvor det ville være mest naturligt region syddanmark har valgt at underbyde region hovedstaden og tage færre penge for behandlingerne end de egentlig burde med andre ord betaler borgerne i region syddanmark for at denne region vil konkurrere med region hovedstaden det er ganske enkelt ikke hensigtsmæssigt at regionerne ligger og konkurrerer indbyrdes

så lille land som danmark det ville være en stor fordel hvis det danske sundhedsvæsen blev set som en helhed og styret centralt fra sundhedsministeriet dermed dermed kunne ressourcerne udnyttes væsentlig bedre end tilfældet er i dag i to tusind og ni udgjorde udgifterne til administrativt personale i regionerne omkring fire

milliard kroner fire tusind fem hundrede

det er nok ikke samtlige fire

kan indhentes i besparelser ved at afskaffe regionerne

er ingen tvivl om at der vil være en betydelig effektiviseringsgevinst den kunne vi så få til overfladen hvis vi i hvert fald støttede

er fremsat i dag den nuværende model er i øvrigt upåagtet fordi det er vanskeligt at placere et ansvar for problemerne i sundhedsvæsenet den i dagbladene beskrevne dagbladene beskrevne situation hvor ældre medborgere indlagt på hvidovre hospital ikke har fået et bad i tre uger eller er blevet bedt om at besørge i deres ble i stedet for at tilkalde personale er symptomatisk for denne ansvarsforflygtigelse indenrigs og sundhedsministeren siger at det ikke er hans bord

siger at de mangler penge og det på trods af at regionerne i to tusind og elleve til tretten får tilført ekstra penge nærmere bestemt fem milliard kroner i perioden to tusind og et

har væksten i de samlede sundhedsudgifter været på en og tredive milliard kroner det er dog en slat

den opfattelse at to forvaltningsled er nok til at styre et samfund

fem millioner indbyggere derfor deltager dansk folkeparti gerne i arbejdet for at få sat gang i en sådan proces det kan faktisk kun gå for langsomt

hans kristian skibby vil ved den kommende anden behandling redegøre mere i dybden for

to forslag på samme tid et hvor man skal nedlægge regionerne og et andet hvor man skal beregne hvad konsekvenserne er så tænker jeg da også lidt på første april det må jeg indrømme

kunnet få svar på hvad konsekvenserne det her vil være

som den er gennemført her ikke har været nogen ubetinget succes det er klart at der er nogle fordele og nogle ulemper ved det og hvis man kigger helt overordnet på

har vist sig at det lokale demokrati i hvert fald ikke er blevet styrket af strukturreformen tværtimod det har også vist sig at nogle af de stordriftsfordele man har villet have når det gælder administration og bureaukrati heller ikke har været høstet hvorimod det der handler om saglighed og

beslutninger i det væsentligste er opfyldt så man må jo sige at den strukturreform som

en forholdsvis bred enighed om hvor plusserne ligger henne

været meget inde på det med hvad regeringen egentlig har ansvaret for og det bliver jo nemt

ansvar for hvad det er der skal ske fremover det er klart at regeringen har et ansvar for de overordnede rammer for for regionerne og den overordnede økonomi for regionerne det er også klart at når regeringen har valgt en bestemt form for struktur

de opgaver som bliver lagt ud så medfører det jo nogle arbejdsvilkår for regionerne som så kan påvirke den måde som de løser opgaverne på så hvis man ikke er parat til at

bliver det en i bedste fald fuldstændig overflødig debat i værste fald en debat som er mere vildledende end den er vejledende hvis borgerne skal prøve at følge med i hvad der er op og ned

regionerne og deres arbejdsvilkår sf mener at regionerne skal bevares at vi skal bevare den deling vi har nu med kommune region og stat som udgangspunkt et af de helt afgørende argumenter for os er netop

den inddragelse af borgerne i udviklingen af det danske velfærdssamfund den danske stat som gør at man skal have de

niveauer

glad for at høre ministeren sige at det er et holdningsspørgsmål at der er en grund til at man har regionerne og kommunerne og at det ikke har været økonomiske hensyn der har gjort at man har valgt den her struktur så langt er

i hvert fald enige så kan vi diskutere hvad præmisserne skal være hvor langt demokratiet skal række og så vil jeg håbe på i hvert fald bliver en mere saglig debat end den vi

så langt så godt så jeg vil gerne kvittere for ministerens klare melding på det punkt i hvert fald det demokratisynspunkt som

der er afgørende for sf når vi siger at regionerne skal bevares er jo at hvis man har en folkelig forankring

en folkelig involvering i hvad der foregår i regionerne via regionsrådene

borgere får lyst til at følge med i hvad der foregår at borgere får lyst til at deltage

en folkelig forankring i det sundhedsvæsen vi har den folkelige forankring er helt afgørende for at vi får en udvikling af velfærdssamfundet en udvikling af hospitalsvæsenet som når helt ud

til den sidste borger så alle får en mulighed for at få indflydelse

for hvad der sker et tab

det der foregår i regionerne

hvis jeg skal beskrive sfs udgave af demokrati

jeg sige det på den måde at vi mener at ting skal være så

som muligt det er klart at der er nogle opgaver der skal løses statsligt at der er nogle opgaver som skal løses på det højeste niveau vi har

lige så klart at der er nogle der skal løses så tæt på borgerne som det

kan lade sig gøre den debat deltager vi altid gerne i hvor skal vi lægge niveauet hvor skal vi lægge placeringen af opgaver så det bliver så decentralt som muligt det er klart at vi

give en mulighed for en mere frugtbar debat i hvert fald når vi kigger på de områder som har lidt under den strukturreform

det specialiserede socialområde

at kommuner har hjemtaget specialiserede institutioner uden faktisk at kunne magte opgaven uden at

at alle kommuner så havde adgang til de meget specialiserede tilbud vi mener man skal

på opgavefordelingen mellem kommuner og regioner og kigge på om nogle af de opgaver der ligger i at have de meget specialiserede institutioner skal placeres i regionerne

har en initiativpligt til så så

kommuner at løse opgaven og de kommuner som har brug for tilbuddet men som ikke selv kan etablere det risikerer nu at der heller ikke

man kan komme hen til det tilbud på den måde er vi nødt til at kigge på hvad den her strukturreform har kostet

om penge jeg snakker om tilbud om

så svaret for os er ikke at vi skal nedlægge regionerne

om kommunerne og regionerne har den rigtige arbejdsfordeling den anden del af det er så at kigge på om vi

kan gøre noget på administrations og bureaukratisiden

i tvivl om at det kan man i kommunerne og jeg er

regionerne men dér hvor vi virkelig har brug for at kigge på det

i sammenstødet mellem kommuner og regioner det er dér hvor nogle borgere kommer i klemme på vej fra hospitalsvæsenet til kommunerne eller den anden vej og der er for mig at se alle

for at gå ind og kigge på en mere fornuftig opgavefordeling en mulighed for at kommuner og regioner

bedre samarbejde mellem regioner og kommuner til glæde for borgerne

det system bedre end det vi har nu men det er i en løsning at nedlægge regionerne så lad os holde fast i den opgavefordeling vi har med de tre forskellige lag

jeg er helt sikker på at hvis eller når vi får en ny regering en s sf regering

vi få en anden holdning til det her så vil vi få en regering som er parat til at arbejde konstruktivt med for at få det her til at fungere i stedet for at det er sådan en

til at fungere bedre det kan man ikke

få nogen til at fungere bedre ved at slå på dem man kan få nogle til at fungere bedre hvis man går ind i en dialog med og får et reelt partnerskab om hvordan det

velfærdssystem fungerer bedst muligt en ny regering vil være parat til at gøre det

vi få mere ud af end vi vil gøre ved at

nedlægge regionerne håbet kunne jo også være når emnet kommer op at den nuværende regering vil være parat til at snakke med os andre om hvordan vi får det her til at fungere via partnerskab i stedet for via pisk så vi kan ikke støtte forslaget vi vil meget gerne støtte og arbejde for at

regionerne får bedre betingelser vi vil meget gerne støtte og arbejde for at kommunerne og regionerne

bedre arbejdsvilkår med en arbejdsfordeling og det ville der være

jeg kunne se også om beslutningsforslag nummer b seks og tres

og det er jo fair nok at have det synspunkt derimod er jeg mere interesseret i at høre

b en og firs som jeg ikke synes det fremgik helt tydeligt

som jo bare handler om at se på hvad de økonomiske konsekvenser af en nedlæggelse af regionerne ville være og der kan man jo enten finde støtte til sit synspunkt hvad enten det er fru meta fuglsangs eller mit eget

model eller man kunne finde ud af at det kostede nogle penge

se på om man så skulle revidere sine synspunkter

at man synes at det var prisen værd

de ydelser som regionerne leverer så vi har ikke behov for

og regne på om man kan spare noget eller ikke spare noget på at nedlægge dem vi vil gerne bruge krudtet på at finde ud af hvordan vi gør regionerne bedre og giver et bedre tilbud til borgerne ved at styrke regionerne

at han siger at der er en holdningsgrund til at man vil have regioner og kommuner

holdninger til grund for den måde vi laver strukturen

synes at demokratiske forsyningsmæssige lokale

en god idé man kan på den anden side sige at

er det ikke fair nok

for det her så kan man argumentere og sige

på at ville gøre det som man nu

det er mig der kommer til at skulle argumentere for at det er mit synspunkt der koster penge

man få et værk på størrelse med de gamle telefonbøger for københavn med forskellige scenarier for hvordan man ville kunne gøre det og hvad det så vil koste hvis man valgte model en to tre og op til jeg ved ikke hvor mange man

hvad omkostningerne er ved at nedlægge regionerne det man kan gøre er at man kan sætte en ramme for hvad det er for

en offentlig sektor man vil have hvor meget man er parat til at betale for sygehusvæsenet og så indrette det inden for den ramme den struktur man synes er den bedst mulige så man får mest muligt for pengene

imod regionerne vi betragter dem som et overflødigt led vi mener ikke

for så mange administrative og politiske niveauer

andre som er enige med os i

tilslutter liberal alliance sig også på dette område ligesom på så mange andre områder den konservative politik som i det her tilfælde betød

et stort skridt i den rigtige retning mod en forsimpling af danmarks styreform vi fik fjernet et skatteudskrivende led

nogle større kommuner det var en stor sejr for os konservative og

ville selvfølgelig være helt at få afskaffet det regionale niveau og det arbejder vi for problemerne med regionerne er mange

administration vi har

valgdeltagelsen er lav og de er selv utilfredse med deres rolle regionerne har heldigvis ikke og

de kan ikke udskrive skat og det skal de heller ikke kunne men når man kobler det sammen med at borgerne har meget lille kendskab til

efter mit bedste skøn

et amputeret beslutningsorgan hvis rolle borgerne ikke forstår

regionerne ikke udfylder selv den

hvor regionerne føler at folketinget blander sig for meget i hvad de laver men på den anden side ikke selv tager ansvar for deres ansvarsområde folketinget

med ansvaret for regionernes

af regionerne det har vi blandt andet set i

holstebro hvor et socialdemokratisk domineret regionsråd besluttede at et sygehus skulle ligge et bestemt sted

i særlig grad vores venner i venstre må man vel sige som endte med at modtage alle klagerne over

regionen

undersøgelse af de økonomiske konsekvenser af

vanskeligt at føre et videnskabeligt bevis for hvilken organisationsform der er mest effektiv sådan er det helt generelt når det handler om organisering

sig frem til hvad der er

ordføreren før som sagde at

også blive meget dyrt

som vil være afgørende for holdningen til en

styring af danmark hvis vi fortsætter ad den vej som vi gik ned ad da vi nedlagde amterne regionerne bør

støtten til det indholdsmæssige det var jo det samme det konservative folkeparti sagde sidste

en og firs med de økonomiske konsekvenser

man egentlig gerne men det må man ikke for venstre og fair nok det

om det konservative folkeparti står

de forskellige forslag fordi vi står i

at man nedlægge regionerne på den anden side har vi også set at vores

regeringspartner venstre meget tydeligt har givet udtryk for det modsatte synspunkt

og der er ikke meget rimelighed i at man det ene øjeblik indgår en aftale og derefter begynder at stemme noget andet nede i

hvis regeringspartierne har tænkt sig eventuelt at stemme forskelligt i

positive tilgang der er til forslaget i hvert fald til ene jeg

det vil nok betyde at de røde har vundet valget men om ikke andet

det være at vi kan presse det igennem hvis liberal alliance får de afgørende mandater for en borgerlig regering

det betyder også at man står sammen med nogle partier

gang imellem noget som liberal

gennemført sin politik og man er også nødt til at stå ved de aftaler

at det er det konservative mål at få nedlagt regionerne på samme måde som

for at få nedlagt amterne og var de eneste det gik til valg på det før det skete

derfor ønsker vi ikke at indskrænke demokratiet ved at fjerne regionsrådene selv om det i dag desværre er meget begrænset hvad de har fået lov til

kunne bestemme når vi ikke vil være med til udredning af

det fordi vi faktisk ønsker demokrati vi ville også sige nej til en undersøgelse af hvad det ville koste at afskaffe kommunalbestyrelserne eller hvad det ville koste at afskaffe folketinget

vi har slet ikke noget ønske om at indskrænke demokratiet vi har faktisk et ønske om det stik modsatte

at udvide demokratiet dertil kommer så at vi mener at

de få ting som staten står for driften af i dag

har en god økonomistyring af hvad enten vi ser på

med henblik på at stå for drift på samme måde som arbejdet er tilrettelagt i et regionsråd eller en kommunalbestyrelse der arbejder på en fuldstændig anden måde end folketinget så også ud fra et effektivitetssynspunkt mener vi ikke

man skal fjerne regionerne og lade staten overtage

man skulle se på at udvide demokratiet og gøre regionernes stærkere da man gennemførte strukturreformen kommunalreformen fra regeringens side fulgte man jo ikke nogen af de modeller der blev foreslået af strukturkommissionen man lavede sin egen model med en langt stærkere statsstyring en langt stærkere centralisering end den der var lagt op til og den man havde tidligere især

masser af tid skal bruges på udskrive regninger

især et sundhedsvæsen som blev styret ud fra markedsøkonomiske principper

borgerne har mulighed for

pengene skal bruges på det kan vi se i danmark og det kan vi se i masser af andre lande når man lader markedsstyring råde på sundhedsområdet

bliver det meget dyrere og meget dårligere usa er det værste eksempel på det end når man har en ordentlig demokratisk styring hvor man faktisk demokratisk diskuterer hvilke behandlinger

bruge penge på at have en ordentlig svangreomsorg og

at alle gravide kan regne med at få fødselsforberedelse

kan blive på sygehuset til amningen er i gang hvis det er det

hvis man har en demokratisk styring men ikke når der er markedsstyring vi kan jo se resultaterne

af at man har markedsstyring det betyder at en lang række patienter har det dårligere i dag vi kan se det meget tydeligt på

fordi man ikke har sikret at amningen var kommet i gang før de kom hjem og fordi der ikke har været en ordentlig fødselsforberedelse så familien vidste hvordan de skulle tage sig af det nye barn vi kan også se at den øgede markedsstyring og privatisering gør

jeg har lige snakket med en mor har været indlagt med sit lille barn

var i orden at de lå på en stue

men ønskede at kunne have en stue for sig selv med deres barn kunne tage sig ordentligt

få sovet ind imellem og det andet barn kunne få sovet ind imellem

virkelighed vi har i dag

demokratisk kan diskutere og beslutte

den samme og gode behandling i sundhedsvæsenet uanset hvor mange penge de har det

at markedsstyring er meget bedre men vi mener altså at

demokratisk styring og vi mener at man skal have et samfund hvor det ikke er størrelsen på ens pengepung

er blevet lagt ud til kommunerne og det giver kæmpeproblemer for nogle af de mennesker der

på en markedsstyring hvor kommunerne skal gå ind og vælge det der er billigst i stedet for at se på

nogle af de institutioner der har eksisteret i masser af år og

opsamlet gennem mange år

og i stedet for at være styrede ud fra at man har nogle mennesker der

som snakker med forældre og alle de andre som er involveret på området

ud fra det træffer nogle beslutninger derfor ønsker vi at

om hvor mange penge der skal bruges med markedsstyring

andre steder derfor ser vi jo at udgifterne eksploderer

kunne diskutere sig frem til en ordentlig måde så kan jeg ikke lade være med lige til sidst at slutte af med

en klimakrise og en økonomisk krise

man gerne vil sælge en markedsstyring frem

den ærlighed der ligger i en sådan udtalelse

spild af penge af ressourcer at have tre administrative lag i et samfund som det danske med kun fem millioner indbyggere i hundredvis af politikere

administration i forskellige regioner og

skal markedsføre disse regioner

ekstra lag på

det var i virkeligheden ærgerligt at man

fuldt ud og nedlagde amterne uden at oprette noget nyt i stedet

man kan også se på

overvældende den mest populære region ved sidste regionsrådsvalg var region midtjylland med en stemmeprocent på syv og tres

havde det laveste stemmetal jeg synes man kunne lave et interessant eksperiment

være forskudt to år i forhold til kommunalvalgene for at se om det ville få regionsrådenes stemmeprocent til at gå op

ville gå ned for de fleste stemmer til regionsrådsvalget når de nu alligevel er ovre ved kommunalvalget

ikke rigtig nogen der interesserer sig for det den folkelige forankring er utrolig lav man ser det også til regionsrådsvalgene det er svært at få medierne til at skrive om hvad der foregår til de fem regionsrådsvalg og det er svært at få vælgerne til at interessere sig for hvad der sker

flere tidligere regionsrådspolitikere i salen det forklarer måske også synspunkterne men de og andre vil måske kunne

om de frustrationer det må give

være medlem af et sådant regionsråd for den manglende folkelige interesse for området og når det virkelig bliver vigtigt omkring sundhed

de der regionsrådspolitikere for noget man ved ikke rigtig at de

et overflødigt lag og man burde bare fjerne det

jeg er meget glad for den tilslutning vi har fået til det synspunkt som vedrører b seks og tres fra dansk folkeparti som vil stemme for og fra de konservative

har givet en holdningsmæssig tilkendegivelse om synspunktet og vi respekterer også at de konservative

skulle der igen komme en borgerlig regering at der er tre ud af fire partier som er imod regionernes eksistens og får liberal alliance de afgørende mandater vil vi gøre en stor indsats for at få afskaffet regionerne det er en del af vores mærkesag om en mere effektiv offentlig sektor

jeg forstod så at de øvrige partier er tilhængere af regionerne og fred være med det

stemmer imod man kan jo altid argumentere frem og tilbage jeg tror jeg

fru meta fuglsang eller fru line barfod

jeg vil bare notere mig synspunktet og sige at får man en rød regering efter valget får man regioner som muligvis kan indkræve skat og får man en blå regering er der vel en vis sandsynlighed for at vi får bugt med dem

det er vi blevet skoset for

af ordførerne men det skyldes simpelt hen at vi gennem kommunaludvalget spørgsmål to og halvfjerds har prøvet at spørge indenrigs og sundhedsministeren om lige præcis hvilke fordele der kunne være forbundet med en nedlæggelse

og ministeren oplyser at man ikke råder over de oplysninger som vil sætte dem i stand til at besvare spørgsmålet hvorfor man ikke

få svar på ting som ikke nødvendigvis er en fordel for regeringen at få frem

at oppositionspartierne havde et ønske om ligesom

regeringen for at fortsætte denne kutyme

man valgt ikke at gøre fordi man ikke mener at det fremmer ens egne formål

lidt overraskende og lidt sølle

har valgt at skjule sig i den her sag

at de partier der mener det er en fordel med regioner finder ud af

er en god forretning jeg tvivler

fra folketingets talerstol i dag det kan også være

er imod regionerne får at vide ja man vil kunne tjene på at nedlægge dem det tror jeg er mere sandsynligt hvilket man jo så også kan høre at både

det kunne jo godt være at jeg ikke havde ret at liberal alliance ikke havde ret

i at man kan spare penge ved at nedlægge regionerne så kunne man jo i hvert fald hvis man fik prisen

det er de penge værd det vil koste

at man synes det er prisen værd

jeg forstår ikke hvorfor man er så bange for at få fakta på bordet at man er så bange for at kunne diskutere på et mere oplyst grundlag og jeg forstår ikke hvordan man som oppositionsparti kan støtte at regeringen ikke skal svare et parti

åbenheden i det her spørgsmål men jeg vil takke

for at få nedlagt regionerne fordi vi mener

det vil indføre en mere effektiv ledelse af den offentlige sektor at der er penge

vil være til gavn for den danske befolkning

med undtagelse af valget i to tusind og et

til amtsråd og folketing

at jeg argumenterer med at stemmeprocenten til regionerne er faldende det nævnte jeg ikke jeg nævnte at den var lav

nedlægge regionerne og dermed

af ønsker liberal alliance

for ringe forstået på den måde at

der foreslår at nedlægge kommunerne

jeg ikke taget tallene med herop men et slag på tasken vil være at stemmeprocenten

kommunalbestyrelserne er fem ti procent højere i snit

er for regionsrådene fru julie skovsby kan jo tilslutte sig

lade afstemningerne forskudt

på hvordan stemmeudviklingen vil være de to steder mit gæt vil være at man vil fastholde stemmeprocenten for kommunalbestyrelserne mens den vil falde for regionerne og det er regionerne der bliver trukket op af kommunerne i forhold til valgdeltagelsen jeg synes det er spændende hvis fru julie skovsby har det modsatte synspunkt det har jeg ikke set fremført andre steder fra og det er

to stole her i forbindelse med strukturreformen strukturreformen gjorde jo at kommunerne kunne hjemtage de institutioner de ville fra amterne og det har man gjort det er

meget forskelligt i regionerne hvor meget kommunerne har hjemtaget

ikke nogen tvivl om at en del specialiserede institutioner

så det er et aktuelt problem på det specialiserede socialområde når forslagsstillerne så her siger at man skal

socialområde skal fordeles det må man

jo

er med her men det er klart at

vi skal sikre at der også bliver taget

det specialiserede socialområde

også i forbindelse med behandling af lovforslag om rammeaftaler her i salen

man gør med det specialiserede socialområde

at så vigtigt et område som det specialiserede socialområde hvor der bliver nedlagt pladser for små handicapgrupper for små sygdomsgrupper

beslutningsforslag der vil pålægge regeringen at nedlægge regionerne

hos fru line barfod undskyld at jeg inddrager en anden ordfører i besvarelsen

man sørger for at sikre en eller anden form for kontraktbaseret model hvor man sikrer sig at

man kan lave en form for udbud der gør

institutioner der skal være og sørge for at der er sammenhæng mellem den efterspørgsel der er

med en kontraktmodel baseret på efterspørgsel

det som vi lige nu oplever

institutioner der har eksisteret i mange mange mange år og som der virkelig er behov for til nogle få

med nogle bestemte meget specialiserede problemer

det netop er blevet markedsstyret

eller private institutioner som måske nok er billigere til at starte med men som ikke har den specialviden der skal til er det liberal alliance ønsker at det skal være efterspørgselsorienteret

den bedste hjælp til de mennesker der har behov for

der skal behandles

være vores udgangspunkt fordi efterspørgsel blandt andet skal handle om at man lokalt sikrer og sørger for at de mennesker der skal have

vi har ikke noget specielt ønske om at bestemte institutioner skal bevares vi har et ønske om

som man stiller til rådighed og som man ønsker at stille til rådighed lokalt men i overensstemmelse med

eller de mest komplicerede hjerteoperationer den specialiserede viden skal vi sikre og den skal vi kun have ganske få steder måske kun ét sted i

der vil betale prisen for at de kommer derhen

så altid diskutere om man synes der er det godt nok og det er vi altid villige til at tage en

jeg tror det drejer sig om en helt grundlæggende forskel

som handler om at vi tror det vil være en fordel at få endnu mere og ikke mindre privat ind på det her område

forskel i vores synspunkter vi synes man skal tage udgangspunkt i efterspørgslen i borgeren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

jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen